integrationsministeren lovforslag nummer

halvtreds erhvervsministeren lovforslag nummer hundrede og fem og halvtreds

om markeder for finansielle instrumenter

vil fremgå af folketingstidende DK justitsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

de her sager vi har set sager

vanrøgt af hunde for eksempel det tror

os alle sammen når vi så hører at sagsbehandlingstiden i dyreværnssager i to tusind og seksten har været fem hundrede og tres dage

jeg også godt sige at det lyder som en meget lang sagsbehandlingstid jeg har grundlæggende den holdning at

derfor har jeg bedt rigspolitiet rigsadvokaten og domstolsstyrelsen om at redegøre nærmere for baggrunden for sagsbehandlingstiden i dyreværnssager og jeg forventer at modtage myndighedernes svar inden påske og når svaret foreligger

om den sag der bliver nævnt her eller ved hvad der er foregået men men jeg er jo enig

skal ske noget og der skal ske en anmeldelse men det er ikke nok efterforskningen skal jo også for domstolene og så videre

en kortere sagsbehandlingstid i dyreværnssager for

der vi skal hen at vi får gjort noget ved det at vi får prioriteret det så ved spørgeren og jeg udmærket godt at politiet har mange opgaver og er presset på mange felter

det her skal vi selvfølgelig have gjort bedre og jeg ser frem til at få de svar

straffet de skyldige men også af hensyn til til retsfølelsen og respekten for retshåndhævelsen det synes jeg også er et vigtigt element i det her så kan der selvfølgelig og det skal jeg også være ærlig og sige her være stor forskel på en straffesags kompleksitet og omfang

det min holdning at det som udgangspunkt bør være op til politi og anklagemyndighed

fastlægge den hurtigst mulige strafforfølgning i hver enkelt sag og det gælder selvfølgelig også i dyreværnssager for at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid i straffesager har justitsministeriet iværksat en række konkrete tværgående projekter som skal skabe en mere smidig og effektiv arbejdsgang i hele straffesagskæden altså

så vi får det gjort så godt som muligt

også fokus på at sikre en digital udveksling af dokumenter mellem myndighederne i straffesagskæden mere effektiv forkyndelse for tiltalte og vidner til retsmøder

senest er der iværksat et arbejde med en større tværgående analyse af hele straffesagskæden for at forbedre og optimere sagsgang og processer imellem de enkelte myndigheder derudover har jeg som

jeg var inde på i min besvarelse af spørgsmål s

bedt rigspolitiet rigsadvokaten og domstolsstyrelsen om

jeg selvfølgelig se på om det giver

det er jo en balancegang kan set godt forstå ønsket

straffesager altså politiet skal jo efterforske

det gælder mord det gælder vold mod personer og det gælder også i dyreværnssager så jeg tror at

så mere fokus på tiden eller får man mere fokus på

har spørgerens eget parti sammen med med regeringen

en aftale om politiet der gør at vi får flere betjente i de kommende år når vi nu får lidt flere muskler i politiet skulle vi forhåbentlig bedre kunne følge op på den her slags ting

men kræfterne til at følge op på det er det jeg ser frem til at vi

barn gennemføres hurtigt både af hensyn til bevissikringen og

for at skåne barnet i videst muligt omfang

at videoafhøring af børn skal foretages hurtigst muligt og hvis det er praktisk muligt inden for en uge fra anmeldelsen

gennemføres hovedparten af videoafhøringerne inden for en uge fra anmeldelsen så er der otte politikredse hvor der er for lange sagsbehandlingstider det gør sig blandt andet gældende hos nordjyllands politi som som der spørges til her

har jeg en klar forventning om

om videoafhøring af børn derfor har rigspolitiet for nylig indskærpet over for de politikredse hvor den generelle sagsbehandlingstid er for lang at den skal nedbringes desuden tager

rigspolitiet kontakt til rigsadvokaten for at drøfte behovet for yderligere initiativer der kan nedbringe sagsbehandlingstiden og i anklagemyndigheden vil sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring indgå i de regionale

videoafhøringer og for at sikre mig at det nu går den rigtige vej for

har jeg bedt om en status for arbejdet med at nedbringe

alvorlige sager her hvor det er børn det går ud over børn der bliver udsat for

og hvor det kan have meget stor betydning

er det altså sådan at der er vigtige beviser der kan gå tabt der kan ske det at

barnet bliver påvirket af voksne der prøver at overbevise barnet

og endelig er det sådan at almindelig praksis er at socialrådgivere og psykologer først går i gang med at hjælpe barnet når man er på den anden side af afhøringen

påvirke barnet i nogen bestemt retning inden

den tredje marts at man kunne se at at selv om

nedskreven politik om at det skal være inden for en uge så er der altså

herunder altså nordjyllands politi og når man kigger på kortet kan man se den variation som ministeren ministeren også redegør for i sit svar det synes jeg er

godt tænke mig at høre ministeren har man ikke før ministeren

sat fokus på det her her jævnfør de sager der har været har man ikke haft en praksis politikredsene imellem hvor man har målt sig op imod hinanden

mildest talt overraskende at at

op til fem ugers ventetid

udgangspunktet er en uge man kan nok forestille sig at der er nogle børn der kan komme til at blive påvirket i en forkert retning i forhold til

så forundret som som alle

vi hver dag går og holder øje med at alle mål nu er opfyldt

koordinationsarbejde og der er en række aktører der

skal ind i det her men det skal jo være undtagelsen og ikke reglen

den anden ting er hvordan forklarer ministeren at man ude i de pågældende politikredse med meget lang ventetid har foretaget de her prioriteringer

nedprioriterer og det er et rigtig godt spørgsmål

der er en række aktører som skal deltage og som kan være vanskelige at få til at deltage på meget meget få dage dage det kræver også at

anmeldelse og iværksættelse af nogle

kan finde sted men alt andet lige

være specielle ting i sagen der gør at det tager for lang tid men det skal jo altså være undtagelsen og og ikke reglen og jeg vender meget gerne tilbage med et skriftligt svar på den del af

fordi det er mit eget valgområde

naturligvis et særligt fokus der men vi kan tage midt og vestsjælland

otte ti ugers ventetid hvilket er endnu mere grotesk der er så lagt op til det bliver lavere

lavere men hvad er udsigten til at man får bragt det her ned

en tidshorisont for hvornår vi kan regne med at man lever op til de retningslinjer der er hvornår kan man i midt og vestsjælland

og hvornår kan man i nordjylland regne med at have

af april at få en status på om der er nogle der ikke kan holde

at besøge politiskolen i brøndby hvor jeg havde fornøjelsen af at byde de første fem og halvtreds politikadetter velkommen i politiet

det var en ny begyndelse for de fem og halvtreds nye kadetter men også en ny begyndelse for politiet der fik tilført en ny

medarbejdergruppe jeg er glad for politikadetordningen som vi sammen etablerede med finansloven for to tusind og sytten jeg er glad for at politiet får tilført vigtige kræfter til at løse helt konkrete opgaver som grænsekontrol bevogtning transport og udsættelsesopgaver

om at politikadetterne gennemførte et optagelsesforløb der svarer til optagelsen på politiets grunduddannelse det er ikke fem og halvtreds tilfældige studerende vi giver politimyndighed om om seks måneder dansk politi er et samlet politi hvor forskellige medarbejdergrupper supplerer hinanden i

til vores betjente en politikadet vil ikke kunne varetage de samme opgaver som en uddannet politibetjent kan og det siger også

en meget kortere uddannelse men politikadetter kan løse konkrete opgaver og det medvirker til at mange betjente vil kunne vende hjem til deres kredse og det vigtige arbejde der venter der jeg håber at kadetterne så får mod på

meritten som kadet og søge ind på betjentuddannelsen jeg vil gerne kvittere for at politiforbundet går aktivt ind i udformningen

synes jeg også det er det er ærgerligt med sådan en artikel

bedst muligt vi skal have et større og stærkere politi det gavner danskernes tryghed og

de frustrationer som jeg tror findes ude blandt mange af vores ansatte politibetjente og at jeg faktisk synes at det

rigtig vigtigt og væsentligt at ministeren forholder sig til nogle af de her frustrationer

vi kan sagtens diskutere regneark vi kan sagtens kigge på

er vigtigt at forholde sig til hvordan vores

og gode medarbejdere har det og der er nogle passager

indlæg som jeg synes er værd at tage fat i for eksempel og det er jo sandt hvad der står overgangsordninger har det med at blive permanente

kadetterne kommer for at blive vi indgik jo sammen en aftale der skulle uddanne nogle politikadetter så vi hurtigt

noget af det pres der er på politiet men jeg tror også at

måske har en fælles forventning om at det

rigtig mange politibetjente når vi får dem skal kadetterne selvfølgelig også være politibetjente

handler om noget om noget helt midlertidigt så vil ministeren ikke forholde sig til om kadetordningen efter regeringens synspunkt er midlertidig eller om

at hvis der ikke havde været det pres på politiet

at vi skal vende den om og sige vi har et politi der er dybt presset det ved

at spørgeren og jeg er fuldstændig enige om

en medarbejdergruppe her som kan aflaste og gøre det godt for betjentene

så er jeg enig i at vi

særlig opgave de skal udføre og så kommer

så er der vel kun kadetløsningen

der udlicitering som jo ikke særlig mange har lyst til eller der er en langt langt hårdere prioritering af hvilke opgaver der er opgaver for

eller man kan selvfølgelig også vælge at sætte forsvaret ind er ministeren enig i det eller er der

og derefter skal de i beredskabet og så skal man specialisere sig det er der vi står i dag og så er der kadetordningen som er en afgrænset

meget hængt op blandt andet på grund af grænsekontrol bevogtning og andet så jeg ser sådan set at det er de muligheder vi har

det der ligger i spørgsmålet at opfinde alt for mange forskellige

på uddannelsen men der er jo ikke nær så mange som vi havde håbet på at

i første runde så hvad har regeringen af planer for antallet altså

giver det anledning til at regeringen ændrer på nogle af de kriterier der er for optagelse det vil jeg stærkt advare imod at gøre det synes jeg ville være en dårlig idé

september to tusind og atten jeg tror også det handler om at det er

måske lige ud og reklamere lidt mere for og folk skal se det i aktion og så videre så jeg tror også det handler om

en række tiltag nu for at reklamere for det så så mange måske kunne se en mulighed den vej ind til kadet og måske senere i

ikke alle der ønsker det bedste for vores børn og unge nogle voksne bruger sociale medier til at manipulere børn opbygge et tillidsforhold til dem så de senere kan forgribe sig på det enkelte barn det er en forfærdelig forbrydelse når børn udsættes for den slags adfærd der kan føre til til overgreb når det sker skal vi gribe konsekvent ind over for gerningsmanden det er et område jeg ser med stor

måske lige oplyse at det dækker over at tage kontakt til et barn enten personligt eller via sociale medier med den hensigt senere

det er allerede i dag ulovligt og kan straffes som forsøg på at begå en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelt overgreb mod et barn grooming kan for eksempel bestå i at en mand tager kontakt til en fjorten årig pige over facebook og langsomt vinder hendes tillid hvis det kan godtgøres at formålet med henvendelsen er at lokke pigen til samleje vil manden i en sådan sag kunne straffes for forsøg på samleje med et barn under femten år allerede fra det tidspunkt hvor han kontakter den unge pige når det kommer til at straffe

på plads i dag når det så er sagt kan sager

den voksne ikke nødvendigvis giver udtryk for sine egentlige hensigter til at begynde med eller oplyser sin rigtige identitet men jeg ved at politiet har stort fokus på at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn der er stærkt fokus på området i rigspolitiet

seksuelle seksuelle forbrydelser en stærk indsats mod grooming

ikke handler så meget om om lovændringer det tror jeg mere handler om at politiet har fokus på området

skyldes det at vi jo for et års tid siden behandlede et beslutningsforslag fra et andet parti i folketingssalen netop omkring

vil være forskel på om

rejst noget tvivl om i den seneste tid i medierne af en historie som radio24syv

det gav mig egentlig anledning til at tage sagen op her i dag også fordi

der tilsyneladende er organisationer i danmark der arbejder med det her som har svært ved at se at de samme regler gælder uanset om det måtte være på legepladsen eller på facebook eller andre sociale medier

klarlagt hvad regelsættet her er

behandles af nordjyllands politi men hvor politiet ikke havde foretaget sig noget ministeren skal

men jeg synes jo det er tankevækkende at myndighederne i det her land måske ikke er helt opmærksomme på

yderligere for jeg synes det er vigtigt at der er fuldstændig klarhed

netop fordi det handler om om børn og unge der kontaktes af voksne mennesker der måske ikke har noget særlig reelt

men det her er nok så komplekst at det

sager eller spørgsmål omkring forståelsen så tror jeg det vil

spørgerens og min interesse at jeg måtte svare på det skriftligt for det

ikke jeg kan konkretisere så tydeligt

hvor der har været et fokus men lige præcis grooming har der

og den tidligere rene venstreregering har gjort blandt andet sammen

det vil jeg gerne drøfte videre hvis der er noget her altså grooming er jo

jo tænker jeg kun en fælles interesse i at få boret ud hvordan

alvorlige ulemper i sig en ftt kan ikke skelne mellem på den ene side sunde transaktioner der gavner vækst og beskæftigelse og på den anden side det som nogle kalder usunde eller spekulative transaktioner højfrekvent handel kan både have sunde effekter og mindre sunde effekter en positiv effekt er at højfrekvente handler bidrager til at gøre markedet for

vil sige nemt for andre at købe og sælge værdipapirer et likvidt marked bidrager til lave omkostninger både for virksomheder og for boligkøbere som benytter sig af værdipapirer til at optage lån

omvendt enig i at højfrekvente handler

sendes masser af handelsordrer ind i systemet ud over de her positive effekter

nogle negative effekter algoritmehandel og højfrekvent handel kan forstærke markedsuro og kan i yderste konsekvens være et værktøj

rapporten fra finanstilsynet om algoritmehandel bekræfter også at der både er fordele og risici ved højfrekvent handel de risici der er ved højfrekvent handel skal vi adressere men uden de samfundsøkonomiske omkostninger

er ved at blive iværksat konkrete tiltag til at håndtere risici ved højfrekvente handler som er mere målrettede og dermed også mere velegnede

det gælder automatiske handelsafbrydere på børser og andre handelsplatforme det gælder gebyrer for ikkegennemførte ordrer for at forhindre markedsmisbrug og det gælder større transparens om såkaldt algoritmehandel

om kapitalmarkeder som forventes fremsat her i marts to tusind og sytten

imødegå eventuelle uhensigtsmæssigheder der kan være forbundet med højfrekvenshandel

sådan at risikoen for ustabile markeder på grund af højfrekvenshandel

søges adresseret med de kommende regler som de tiltag som markedsoperatører som for eksempel nasdaq københavn

beskatte de usunde dele af markedet som vi i hvert fald

for store indtægter på spekulation og som det allersidste

begrænse alle de skadelige dele af spekulationen så vil ministeren ikke give mig ret i at det når det kommer til algoritmebaseret højfrekvent handel hvor det er at man handler med det samme værdipapir det være

derivat med op mod halvtredstusind gange i døgnet

meget meget svært at finde noget der minder om et argument for at det skulle skabe sunde

spekulere i de forskelle der kan være i tid eller eller andet på forskellige markeder

modeller jeg nævnte i mit første svar

så ikke det rigtige instrument til i virkeligheden

refinansiere sit lån fordi en sådan afgift ligger på de bagvedliggende obligationssalg der vil komme jeg mener at den afgift selv om den kan være lille i den den enkeltes

af de pensionskasseopsparere

derfor er jeg modstander af af finansafgiften

den enkelte husejer der skal have finansieret et obligationslån eller lignende men det er jo kun

betale hvorimod den store investeringsbank der

med puljer af obligationer halvtredstusind gange i døgnet vil

spørgsmål om hvordan vi indretter samfundet det er

en skat på finansielle transaktioner kommer til at ramme

investerer i aktier og de store pensionskasser der i danmark

skyldes en international krise

danmark er en lille åben økonomi der økonomisk og finansielt er tæt integreret med resten af verdensøkonomien det er derfor udvalgets vurdering at danmark ikke kunne have undgået at blive ramt af den internationale

det også vurderingen at en række nationale omstændigheder gjorde at den danske økonomi og en betydelig del af de danske kreditinstitutter havde bragt sig i en sårbar position

så nedgør spørgeren størrelsen af enten

dansk økonomi eller danske banks balance det er sådan at deres indlånsunderskud svarer til tyve procent af vores bnp og ikke to hundrede procent af bnp danske banks balance udgjorde

kun tyve procent jeg synes det er vigtigt at holde fast i at de bankpakker der blev indført og gennemført også med et

i folketinget rent faktisk har givet et samfundsmæssigt overskud statskassen har tjent på de bankpakker vi har fordi vi gennem renteindtægter

til aktier har fået et afkast der er langt større end

efter hukommelsen er cirka atten milliard kroner i gevinster til samfundet på de bankpakker der har været

så tjente vi de penge der var en usund struktur i den danske finansielle sektor

det indlånsunderskud der er er i dag et kæmpemæssigt indlånsoverskud

drop drømmen om finansskat i virkeligheden

situation hvor en række især systemiske

atten milliard kroner i overskud fra bankpakkerne det er

de her forskellige bankpakker men men er det et argument når vi ved at den samlede omkostning for finanskrisen i danmark var fire hundrede milliard kroner plus måske endda mere

at vi med de opstramninger der i lovgivningen sørger for at vi er bedre polstret og har bedre sikrede banker fremadrettet men jeg er helt enig med rangvidrapporten

som en lille åben økonomi hvilket danmark er

være holdt ude af den internationale krise der var den ramte vores naboer den ramte vores markeder den ramte vores samarbejdspartnere og den ville under alle omstændigheder have ramt danmark derfor skal man ikke sige at det alene var den finansielle sektors skyld

det gik mere galt i danmark er jo at vi havde enkelte banker

ganske enkelt opførte sig markant mere uansvarligt end

i nogle af vores nabolande roskilde bank er

og for den sags skyld også danske bank som vi endte med at redde er ministeren ikke enig

man er tilhænger af en europæisk skat på finansielle transaktioner og måske i sidste ende en

som kan begrænse de dele af den

finansielle sektors virksomhed som har meget store skadelige virkninger

det er det der er lektien fra den sidste finanskrise og der

har den effekt man ønskede at det er et dødfødt projekt

ender som et projekt som passer godt på skrivebordet

at man kan lægge en masse handelsordrer ind uden at gennemføre dem

planer om at hæve pensionsalderen

hvis ikke det var en faglært men en tidligere bankassistent

det være mig selv kan se frem til

gå på pension når vedkommende er halvfjerds år regeringen har sagt

for en fem og fyrre årig det kunne stadig væk godt være mig selv er noget længere end man forventede i både to tusind og elleve og to tusind og seks

på pension også være markant længere end vi havde forventet også længere end vi havde beregnet vores velfærd

at vi gerne inden sommerferien vil komme med et udspil

ændre tilbagetrækningen sådan at vores tilbagetrækning i højere grad afspejler hvor lang tid vi lever hvor sunde vi er hvor raske vi er jeg synes da vi i fællesskab skal starte med

at jo sundere jo raskere jo længere danskerne lever jo bedre er det

personlige velbefindende og også for samfundet

en glæde at vi har borgere der bliver ældre og ældre men det har også en konsekvens og den konsekvens bliver vi nødt til at vurdere enten skal pensionsdelen fylde en relativt større del af den fælles velfærd

skal vi kigge på om vores længere levetid skal afspejles

det relativt enkle synspunkt at han og hans kollegaer godt kunne tænke sig at have et svar på

holde frem til det halvfjerdsindstyvende år som som allerede er aftalt men den yderligere usikkerhed som blev sået fordi regeringen har fremsat forslag eller i hvert fald indikeret at der vil komme

øges yderligere er noget der skaber yderligere usikkerhed så mit spørgsmål som jo i virkeligheden er rune og hans kollegaers spørgsmål er hvad kan

er det en og halvfjerds år er det to og halvfjerds år hvor længe er det egentlig de skal planlægge

at de skal gå og slide i det jeg håber at ministeren forstår at det her er noget som som optager helt almindelige mennesker og som rigtig mange mennesker godt kunne tænke sig at have

ud af arbejdsmarkedet jeg mener ikke at folk der er nedslidte skal arbejde længere hverken i forhold til den pensionsalder der er i dag eller i forhold til

sørge for at der er omskoling og revalidering og at der er mulighed for

en opgave hvis man har arbejdsevne tilbage og den anden ting

inden sommerferien om hvordan man kan lave en tilbagetrækning

rune vil jo leve markant længere end sine forældre

men men nok om det tilbage til spørgsmålet vil ministeren løfte sløret for om det er

som rune og hans kollegaer kan forvente

udspillet fra regeringen ender på for jeg går ud fra at det i hvert fald som minimum er halvfjerds

i ikke hvor meget vi vil hæve den med men men hvornår det vil komme

hvor meget vi vil hæve den med og der vil svaret være præcis som de andre gange

komme med når vi præsenterer et konkret forslag

på at nogle af hans kolleger vil følge svaret meget

de der er utrygge i dag får et så klart svar

præcis vil kunne regne ud hvornår deres konkrete tilbagetrækningsalder så er altså eksempelvis afhængigt af om man er fyrre

at derfor er der bare at sige at det vi vil lægge frem jo er hvad vi mener er rimeligt for at finde en balance i at vi i takt med at vi lever længere og lever sundere og heldigvis for det

er at der er langt flere folkepensionister der i dag er på arbejdsmarkedet fra to tusind til to tusind og fjorten er antallet af folk

selskabsskatten i danmark hvor den lå oppe på halvtreds

det har vi gjort fordi vi i fællesskab har haft den erkendelse at hvis vi skal have danmark til at være et sted hvor ikke bare danske virksomheder men også internationale koncerner ønsker at investere og skabe arbejdspladser og dermed vækst så skal vores selskabsskat være på et konkurrencedygtigt niveau

være sådan at selskabsskatten afspejler hvad det er man får som selskab ved at investere i danmark herunder også at markedet altså det danske hjemmemarked med fem

millioner danskere ikke er så stort som hvis man vælger at lægge sig i polen eller i holland eller i tyskland derfor har vi valgt at sige at

til andre eu lande hvis der skulle ske noget i de andre lande

i danmark skal overveje om vi skal følge med

vi har planer om det og hvordan det skal finansieres

nej vi har ikke nogen planer og jeg er endnu ikke begyndt at finansiere mine ikkeplaner så der ligger ikke en konkret

at selskabsskatten er ret væsentlig for en lang række koncerner i forhold til hvor de ønsker at lægge deres investeringer det andet der er væsentligt er også at for nogle virksomheder er selskabsskat sådan set et mål at komme hen til

virksomheder som har høje afgifter

faldende indtægter som har problemer med at få omkostningerne til at passe til omsætningen og som ikke har overskud for dem er selskabsskat jo ikke noget de frygter det er noget de håber på de på et tidspunkt kommer til at betale så hvis vi skal forbedre erhvervslivets vilkår i danmark

både kigge på det der rammer ind før bundlinjen og det der rammer ind efter bundlinjen derfor var det så lykkeligt at vi fik fjernet pso afgiften det er det største enkeltstående erhvervsfremmeskridt i danmark igennem mange mange år men vi skal kigge på både afgiftsstrukturen og selskabsskattestrukturen

og til en forbedring men det er klart at når man selv på et tidspunkt har været på den anden side

finansministeren siddet som skatteminister

på et tidspunkt hvor pso diskussionerne var på deres

som vi først og fremmest kigger ud i det øvrige eu

mig også ganske meget da ministerens ministerkollega erhvervsministeren som sidder lige bag ved ministeren i en artikel med titlen regeringen går med tanker om at sænke selskabsskatten luftede tanken om netop

sænke selskabsskatten primært på grund af det pres der måtte komme fra usa hvor den nyvalgte amerikanske præsident kom i tanke om at ændre selskabsskatten men også

jo på et tidspunkt må forventes at træde ud af eu og ud af det indre marked og

imod selskabsflugt ved at sænke

sænke selskabsskatten og det harmonerer ikke rigtig synes jeg med de ellers udmærkede argumenter som

jeg er så i øvrigt meget glad for at finansministeren fremfører at der

blot i i den sammenhæng høre om den

at lave selskabsbeskatningen i danmark om til det man kalder

dermed også er noget der

det er klogt at man tænker tanker også om hvorvidt den danske selskabsskat er konkurrencedygtig i forhold til landene omkring os det er klogt at tænke sig de tanker også

holde øje med hvad der sker omkring os vi har samtidig med at vi

ønske om at supplere den nuværende selskabsskat med muligheden for at lave et ace fradrag der ligestiller egenkapital med lånekapital

afløst af ugaranterede produkter og det gælder jo

arbejdsmarkedspensioner men også i livsforsikringsselskaberne ugaranterede produkter giver selskaberne friere rammer for at investere med henblik på at opnå et større afkast til kunderne modstykket er selvfølgelig at det giver en større risiko for den enkelte kunde

med om vi kan gøre et godt pensionssystem endnu bedre finanstilsynet afholdt i sidste uge en pensionskonference de har også udsendt et diskussionspapir som stiller en række spørgsmål til temaet blandt andet om forbrugerbeskyttelse samtidig har sektoren ved forsikring pension fremlagt en række initiativer de vil iværksætte alle har nu frem til midten af april mulighed for at fremsætte synspunkter om de temaer der bliver rejst derfor finder jeg det selv mest naturligt at afvente hvad der kommer ud af den debat som nu er sat i gang før jeg som ansvarlig minister drager konklusion om regulering herunder

nogenlunde ved hvad man har når man skal til at nyde alderdommen og tiden efter sit arbejdsliv og der er det jo netop helt rigtigt

garanterede produkter hvor det er selskaberne der tager risikoen ved investeringerne og

over til de her ugaranterede produkter hvor det er kunden der ligesom tager risikoen

på den måde ikke kan være garanteret hvad man egentlig kommer til

gøre godt med når man går på pension

en langt lavere pensionsudbetaling om måneden

på pension det kan også gå så galt i forlængelse af det spørgsmål

udskyde sin pensionsalder helt privat

nok midler sparet op derfor synes jeg også

der er sikkerhed nok for pensionskunderne med det system som vi har udviklet

er jo et stort ansvar at have at man forvalter betroede pensionsmidler for os alle sammen for dig og mig og hvem der ellers lytter med nu her

tager en diskussion af hvor vi sætter fokus på de risici som udspringer af den ændrede markedsudvikling der er for det centrale for mig

og jeg vil glæde mig til at se hvad debatten fører med sig af synspunkter og overvejelser før jeg lægger mig fast for det lukker ligesom debatten

tak

skal spare op til deres alderdom på bedst mulige vilkår men også

at spare op til pension og det gør vi jo fordi en god pensionsopsparing

kernen i forsørgelsen som pensionist

samfund bedre til fremtiden når flere selv sparer op til deres alderdom

også vigtigt at opsparerne har tillid til pensionssystemet som spørgeren var inde på og det gælder ikke mindst nu hvor udviklingen er gået mod en større andel af ugaranterede produkter hvor kunderne selv bærer risikoen for tab på de finansielle markeder som vi var inde på i sidste spørgsmål

også vigtigt at understrege synes jeg når vi diskuterer det her at der allerede i dag er en række reguleringsmæssige krav til pensionsselskabernes investeringer kravene går blandt andet ud på at pensionsselskaberne skal investere hensigtsmæssigt og at de skal kunne identificere og håndtere deres risiko forbrugernes forventninger til ugaranterede produkter og behovet for justerede informationskrav eller kravene til selskabernes risikotagning er imidlertid netop nogle af de spørgsmål som finanstilsynet har stillet skarpt på i et diskussionspapir om ugaranterede produkter som er sendt i høring

inden jeg vil tage stilling til behovet for ændrede regler om

også i relation til sidste spørgsmål synes jeg vi skal fortsætte den politiske dialog når den her faglige debat har været

at forsikring pension går ud og melder ud at man også selv allerede er begyndt på arbejdet

følge op på hvad forsikring pension gør og er der noget

skal sørge for at få at få lukket det her ned

inden sommerferien sådan at vi kan gå på sommerferie med en en god aftale om det her så det ser

det kan vi sagtens sætte os ned i fællesskab og løse sammen

hvilke konsekvenser bør det efter ministerens mening få for den kommunale økonomi og folkeskolens økonomi

på offentligt forbrug i to tusind og sytten er der budgetteret

kommunale serviceramme udgør udgifterne to hundrede og to og fyrre milliard kroner

herre henrik dahl har sat gang i forhold til om man altid har det svar at flere penge er svaret på ethvert spørgsmål og om man man ikke i stedet for skulle se på

fra to tusind og atten er der indført et kommunalt moderniserings og effektiviseringsprogram

hvoraf halvdelen afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor vi får altså mere

præsentere et program for fornyelse af den offentlige sektor der skal styrke det frie valg og som skal sørge for at der kommer mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver regeringen arbejder for at skabe de rette rammer for kommunernes mulighed for at styre og prioritere med frikommuneforsøg udfordringsret

spurgte om jeg spørger stille og roligt om ministeren er enig med liberal alliance i at alle dele af den offentlige sektor herunder folkeskolen er marineret i penge og så fik jeg et langt svar om både

man kan svare ja eller nej på det så derfor

set det der var spørgsmålet jeg tror at når

som har børn i daginstitution har forældre på plejehjem måske har et familiemedlem der er på sygehus eller leverer ungerne om morgenen i skolen har lidt svært ved at genkende det billede som det højtærede medlem af liberal alliance herre henrik dahl har sagt nemlig at

en del af ansvaret for tilrettelæggelsen af kommunernes

er det meget rimeligt at spørge ministeren om ministeren er enig med sin

og det er det der er spørgsmålet

blandt andet folkeskolen skulle være marineret i penge

ja eller nej er man enig i det

hvis man nu flytter perspektivet lidt og siger at de samme borgere som herre morten bødskov lige taler om

danske borgere er forholdsvis skatteplagede de penge man tager fra

flyttes bagefter over i det offentlige

velfærdsservice det kan være til ydelser men ja der er utrolig mange penge

men de skal bruges bedre og det er en af de vigtige opgaver

herunder folkeskolen er marineret i penge og ministeren vil så bare ikke sige det det undrer mig lidt

platheder det stammer fra noget som herre

meget naturligt spørgsmål at stille ministeren som jo har ansvaret for blandt andet kommunernes økonomi er man enig med herre

at den offentlige sektor alle dele af den faktisk herunder folkeskolen er marineret i penge

alt efter hvor man placerer sig

fordi vi spilder alt for meget på bureaukrati papirarbejde dårlig ledelse

er mange der siger at det godt nok er nogle rimelig stramme rammer der er for at

ambitioner om en rigtig god skole til

det nye regeringsgrundlag hvor liberal alliance

virkelig er med tommelskruerne på det er en vækstramme

godt tænke mig at ministeren uddybede

ministeren i lyset af det arbejde for færre penge til folkeskolerne fordi de sagtens kan gøre det bedre med de penge

i folkeskolen i de forskellige kommuner

det kan jo også være at der er nogle steder hvor man kunne gøre det billigere i dag og stadig levere en god kvalitet

fru christine antorini at vi to kan være uenige om

kan se er der ikke noget forslag om at

det betyder jo at der bliver væsentlig færre penge til den

stor skolereform som skal gøre alle børn endnu dygtigere

er interesseret i hvad liberal alliance

skæres endnu mere i den offentlige sektor

på folkeskolen daginstitutionerne plejehjemmene eller nogle af de andre tunge vigtige kommunale velfærdsområder og det er

spørgsmål til ministeren vi kan forstå at liberal alliance mener at den

skal blive mindre i forhold til den private når der spørges til regeringens politik

et andet offentligt forbrug

til fjorten milliard kroner om året eller sekstentusind færre offentligt ansatte

og indenrigsministeren virkelig at det ikke har nogen som helst konsekvenser hvis man gennemfører den her politik

at gøre et af verdens mest skatteplagede folk mere skatteplagede end de allerede er så taler man om forskellige stigningsgrader

ikke ved hvor pengene bliver af

ja til der er ingen tvivl om at der er for meget bureaukrati i den offentlige sektor

om at der er nogle af de penge vi tager fra skatteborgerne

går tabt i processen og derfor synes jeg

skal de penge der frigives bruges til mere velfærd til lavere skat

det kan vi have rigtig mange gode diskussioner af

i forhold til at afskaffe noget af bureaukratiet vi har et helt minister afsat til at se på

vi prøver nu at gå i gang med at starte med et par kommuner for at afhjælpe det

af med noget af deres selvpålagte bureaukrati så håber jeg

engang kommer lidt længere at herre morten bødskov og

mindre bureaukrati

i den offentlige sektor der ikke bruges optimalt jeg er lidt spændt på om der findes et medlem

og lytter til hvordan han

bliver skovlet penge ned i en vulkan eller sådan noget

men igen bag den her kampretorik er der jo en virkelighed minister den virkelighed er jo at når man ser på regeringens økonomiske politik

som ministeren har hovedansvaret for

skal laves aktstykker med kommunerne her inden sommerferien

om ministeren er enig med sin partifælle i at der altså bliver skovlet penge ned i en vulkan når vi ser på hvordan den offentlige økonomi er

hvis man gør som regeringen vil og det håber jeg trods alt at ministeren vil være enig med mig i så handler det ikke bare om at

når man sænker det offentlige forbrug fra de tidligere nul

som man ønsker så er vi forhåbentlig enige

kunne det jo tænkes at de færre penge også ville betyde at der var færre offentligt ansatte

den offentlige sektor altså ikke bare er en vulkan som man står og skovler penge ned i helt konkret er det jo værd

om ministeren bare vil være enig i det faktum

vi vil ændre stigningsgraden i det offentlige forbrug

en lille stigning i det offentlige forbrug fordi den stigning man havde før var større undskyld mig når man går fra nul

hvor man vil opleve at der er færre penge end man havde tidligere og hvorfor fordi der kommer flere ældre folk lever længere og kravene til medicinforbrug og alt mulig andet som vi diskuterer stiger ergo skal der bruges flere penge og når man så har en lavere realvækst i det offentlige

færre penge så spørgsmålet er bare ganske enkelt når man nu går fra nul

jeg har mødt en del borgmestre og

endda i samarbejde med kommunerne jeg synes det er så smukt

og et flertal i folketinget der gerne vil bruge pengene klogere

herre morten bødskov og der synes jeg altså at man skulle komme

en oplevelse af at borgerne oplever at der er en fest af penge ude i kommunerne til daginstitutioner til skoler til plejehjem og så videre det er en stram økonomi der er anerkender ministeren at hvis det skal fortsætte på uændret

niveau vi har i dag anerkender ministeren det

og derfor kan kombinationen af en lille vækst i det offentlige forbrug

også bedre i fremtiden

hvis ikke man hvis man en dag skulle

er ikke nødvendigvis flere penge det skal

aldrig være det første svar

er ingen uenighed her men det er der i forhold til den konkrete virkelighed vi ser ude i kommunerne

både som en del af regeringen der ønsker

og fordi ministeren skal ud og forhandle den økonomi som kommunerne skal have fremadrettet blandt andet til at dække udgifter til skolen derfor synes

at ministeren anerkender at hvis vi bare fortsætter på det nuværende stramme niveau og med den demografi der

kræver det en vækst på nul procent det giver ikke flere penge det holder det på et uændret niveau derfor vil jeg så spørge om det næste

forstå at det eneste forslag ministeren har haft er at man skal mindske bureaukratiet så det vil ministeren det er så svaret på fjorten milliard

det her er jo vores første svar det er at gøre det klogere kombineret med lidt flere penge

jo sige at så kan fru christine antorini

at gå tilbage til alle de mange dygtige økonomer som sidder i

ministerium og spørge dem hvis nu vi skal have et offentligt forbrug som

for at man ikke skal spare

for at man skal kunne have en offentlig sektor som kan udvikle sig

ligge på det niveau det er derfor at et lille plus

vi siger at ja der skal være en lille vækst i det offentlige forbrug

de sidste

finde klogere prioritere klogere

at spilde skatteborgernes penge på ting som de ikke får noget ud af det sidste håber jeg vi også kan gøre sammen

vil være til glæde for den danske befolkning både når de modtager service

at danskerne får den bedst mulige service for deres penge vores arbejdsprogram for fornyelse af den offentlige sektor vil indeholde en plan for hvordan

flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af obligatoriske måltal det vil sige at hvis det er regeringen der bestemmer obligatoriske måltal så er det jo ikke den enkelte kommune og det enkelte byråd der har mulighed for at finde ud af

konkurrenceudsættelsen ikke nær så meget som tidligere

der har man ofte en lidt mere uideologisk tilgang til tingene

også det regeringen har valgt her har sagt at det handler om at få de bedste løsninger

vi siger at der er mulighed for at konkurrere om opgaverne det er jo egentlig en meget stille og rolig måde at tænke det på

dybest set bare handler om at bruge borgernes penge bedst

jo ikke have tillid til at man derude lokalt rent faktisk kigger på

skal være det samme måltal i stedet for at man overlader

at lave noget konkurrenceudsættelse og også privatisere men men hvad er baggrunden for at det skal være obligatoriske måltal og at man ikke vil give kommunerne den selvbestemmelsesret

hedder tredive procent eller fem og tredive procent eller syv og tyve

er det ikke en manglende tillid til at de lokale politikere rent

og det er jo ikke sikkert at det er det samme i alle dele af den offentlige sektor hverken set geografisk eller set på sektorområde det er jo ikke sikkert at obligatoriske måltal

betyder det faktisk at der skal startes forfra og det betyder jo også at der bliver brugt enorme ressourcer på det alle ved godt at hvis en arbejdsplads pludselig skal have mange nye medarbejdere

stykke tid inden hjulene kommer til at køre rigtig fornuftigt

leverandører ind på et område i kommunerne

være et enormt produktivitetstab i de første måneder derefter

at måltallene er de samme

det kan de være

den anden ting er at sige

at vi bare vil bruge skatteborgernes penge for at få den bedste kvalitet til lavest mulig pris

det tror jeg da også at spørgeren ønsker sig og i hvert fald

sagt i går offentligt i en artikel hvor herre mattias tesfaye også selv optræder nemlig i jyllands postens så ja

skal fortsætte på samme måde som i dag eller om man skal lave den om jeg mener at det giver god mening

procent bedre karakterer og der er fem og tyve procent mindre risiko for at de kommer i kontakt med politiet det tænker jeg er rigtig godt og jeg er sikker på at alle os der har haft fritidsjob

at man kan lære meget af et arbejde når man er barn

stor tilhænger af børnearbejde

beslutningsforslag om at ændre den her lovgivning så indtægter for børn under atten år ikke talte med når man beregner om forældrene har ret til boligstøtte hvordan ville

sådan et beslutningsforslag vil regeringen

synes jeg vi skulle tage en politisk drøftelse om hvorvidt man skal

der synes jeg man skal starte hvis man så ikke føler sig imødekommet med de drøftelser

et beslutningsforslag jeg tror bare at det her vil kræve at man

i bund og grund er det en fuldstændig åben dør som

min søn arbejder i netto kommunen vil modregne hans løn i boligydelsen jeg er målløs kan det virkelig passe hende skrev jeg til at

hånd på at vi mødes et andet sted end omkring et beslutningsforslag i folketingssalen

positiv forskel det er regeringens mål

skabe vækst og udvikling i danmark og derfor

skal det danske erhvervsliv også have konkurrencedygtige vilkår regeringen ønsker at

reglerne for udenlandsk arbejdskraft skal være så lidt bureaukratiske som overhovedet muligt og derfor

sige det som det er det ærgrer mig at at

få selv højtbetalte udlændinge til

senest har vi jo kunnet se at socialdemokratiet

for eksempel værdien af fri bil eller bolig ikke må indgå i

mulighederne for virksomhederne for at få den her højt kvalificerede arbejdskraft som jeg mener at

få regeringen mener at

at der skal komme lige så mange arbejdstagere

der i de seneste år er

der skal komme så mange hertil at dansk erhvervsliv kan få den arbejdskraft

imod da netop socialdemokratiet sammen med dansk folkeparti og også

hæve beløbsordningen det syntes jeg ærgerligt så det er en af de ting som jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave om men jeg må også konstatere at der næppe er et flertal i folketinget for det lige nu medmindre socialdemokratiet

at det ville være fornuftigt set ud fra et erhvervspolitisk perspektiv men jo også ud fra et vækstperspektiv at virksomhederne rent faktisk kunne få den arbejdskraft som de har brug for det her er jo ikke et spørgsmål om at vi skal masseimportere

til danmark der kan bidrage fra dag et og som kan være med til at udvikle vores erhvervsliv og dermed også tjene penge

ikke kan varetage præcis den jobfunktion det her handler jo om at kvalifikationer skal matche det job som der

det er derfor vi ønsker at virksomhederne skal have mulighed for netop at få den kvalificerede arbejdskraft som

at afvise så mange rejsende uden

en personer ved grænsen i sønderjylland og også ved færgelejerne

og næsten alle de afviste personer kommer fra mellemøsten og afrika og især fra lande som syrien afghanistan irak eritrea og somalia ingen i regeringen ønsker

at udlændinge rejser illegalt ind i danmark og det er overhovedet heller ikke det der var tale om

sagde som han gjorde vi ønsker til gengæld at hovedvejen til danmark netop skal være i form af opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studie og det vil altså så sige legal indrejse

illegal indrejse regeringen arbejder ikke for at lave særaftaler der kan give udlændinge fra afrikanske lande lettere adgang til at få opholdstilladelse i danmark omvendt

velkomne på lige fod med arbejdskraft fra andre lande jeg kan i øvrigt

også henvise til tidligere mundtlige svar som er afgivet til

at sammenblande de her to ting

et stykke arbejde hvor vi står og mangler arbejdskraften og man kan gøre det fra dag et så synes jeg

det da være tåbeligt ikke at få en dygtig ingeniør hertil

må man jo forstå at det i hvert fald fra hans side er et ønske og så

folk der ikke har en opholdstilladelse hvis man kommer til danmark for at arbejde har man jo netop opholdstilladelse hvis man har et job på hånden og man har en aftale om at være her

har man jo en opholdstilladelse og det er jo noget helt andet end de mennesker der er afvist ved grænsen fordi de netop ikke har opholdstilladelse i danmark så man skal bare passe på ikke at komme til at blande de her to ting sammen

mit svar vil læne sig meget op af svaret

og har læst den artikel som erhvervsministeren udtaler sig i siger erhvervsministeren ikke at vi skal sænke selskabsskatten i morgen

noget om den skattekonkurrence danmark er en del af

særlig gør sig gældende på selskabsskatteområdet og det redegør erhvervsministeren

det er jo en konkurrence hvor tingene

en folkeafstemning som den britiske premierminister naturligvis respekterer

og som led i den politiske diskussion der

om at storbritannien nu får frihed til i større omfang at indgå i den globale skattekonkurrence

hvis storbritannien pludselig går ind og nedsætter sin selskabsskat

noget kunne tyde på eller på anden måde forbedrer

sine rammevilkår sådan at man kan tiltrække danske virksomheder danske arbejdspladser flytte dem fra danmark til storbritannien så bliver vi som ansvarlig regering nødt til at tage bestik af det det er det der ligger i erhvervsministerens udtalelser jeg synes det er super fornuftigt af ham at udtale sig

har gjort det betyder bare ikke at vi aktuelt har nogen planer om at

et større fradrag for forskningsudgifter et fradrag i selskabsskatten er en indirekte sænkelse af selskabsskatten det kunne være

handler om at virksomheder ikke kan trække deres driftsomkostninger fra når de udvider og som

pågår ved højesteret hvor der har været et politisk ønske om at

de facto være en indirekte sænkelse af selskabsskatten

vi følger den globale skattekonkurrence som erhvervsministeren var inde på

at også mit parti gerne vil have at der er bedre vilkår for at investere i forskning og udvikling af nye maskiner og robotter og andet udstyr

det der vil gavne vores vores erhvervsliv

den dom som skatteministeren også omtaler det er et emne vi optaget af

det som erhvervsministeren taler om i jyllands postens artikel som

der ikke er nogen sænkning af selskabsskatteprocenten på vej at det ikke er

vi får selskabsskatten sat ned de kommende år

er oplægget til det er udviklingen i storbritannien

lægger et pres på danmark og vi kan se at også andre lande planlægger at sænke

og det er jo udtryk for at vi skal følge den der globale skattekonkurrence hvis man skal sænke

indirekte eller direkte skal man finde et flertal i folketinget

svært at se at man kunne gøre det ad fordøren men hvis der kommer en global skattekonkurrence kan den holdning jo ændre sig al den stund at spørgerens parti for eksempel selv var med til at sænke selskabsskatten

har regeringen ikke nogen konkrete forslag om at sænke selskabsskatten hverken i den kommende finanslov eller i den to tusind og fem og tyve plan man må forstå at regeringen arbejder med

en global skattekonkurrence der sker nogle ting i storbritannien hvis storbritannien sænker deres selskabsskat hvis usa

den amerikanske selskabsskat så kan vi blive tvunget til at se på vilkårene for selskabsskatten

gør vi det når der kommer en finanslov eller en to

det ved man jo ikke i øjeblikket går tingene stærkt og derfor er min anbefaling

der sker rundtomkring i verden og følge den globale skattekonkurrence og så skal vi håndtere og agere ansvarligt efter det derfor kan vi komme

vi bliver nødt til at se på selskabsskatten direkte eller indirekte

en vurdering af om anlægget skal retligt lovliggøres eller om der skal påbydes fysisk lovliggørelse det er en opgave som jeg har delegeret til direktoratet og spørgsmål om lovliggørelse er et helt naturligt led i håndhævelsen af kystbeskyttelsesloven

om hvorvidt jeg vil indstille over for kystdirektoratet at der påbegyndes lovliggørelsessager andre steder

mit svar ja når kystdirektoratet bliver opmærksom på et ulovligt forhold skal de selvfølgelig søge det lovliggjort kystdirektoratet skal ikke føre et systematisk tilsyn med kystbeskyttelsen langs danmarks kyster det har vi simpelt hen ikke ressourcer til som spørgeren også er bekendt med

kyststrækning i danmark så det ville være helt helt urealistisk mange af de forhold er desuden lovlige hvis de blev etableret før nitten otte og firs kystdirektoratet tager sager op på baggrund af konkrete anmeldelser i særlige tilfælde går kystdirektoratet ind og undersøger lovligheden af kystbeskyttelse af egen drift det sker navnlig når kystdirektoratet i forbindelse med en verserende sag konstaterer at ikkelovliggjort kystbeskyttelse skader nabostrækninger det er eksempelvis tilfældet

i sagen ved nørlev strand i lyset af den seneste tids hændelser blandt andet med stormen urd anerkender regeringen at der er behov for at adressere udfordringen med klimatilpasning og kystbeskyttelse og regeringen er

i gang med at undersøge hvordan kystbeskyttelsesindsatsen styrkes undersøgelsen kommer også til at omfatte en undersøgelse af kystbeskyttelsesmetoder og om den eksisterende lovgivning kan løse de udfordringer vi står over for med klimaforandringerne

at kommunen jo ikke har ansøgt om at få lov til at have den og derfor

studsede jeg lidt over at man først nu har påbegyndt en lovliggørelsessag

det er helt i orden i må gerne have den eller man kan bede

huse ved siden af nørlev strand endelig fået lov til at lægge sten ud så det vil nok ikke give nogen mening at fjerne dem foran vejen nu

kunne jeg fornemme på ministeren at man faktisk er indstillet på at det skal være ok nogle steder at bruge sten altså bruge den såkaldte hårde kystsikring det synes jeg da lyder rigtig rart og det vil jeg bare gerne have

drøfte også med spørgerens parti når vi kommer lidt længere hen på

om det har været der eller ikke været der det kan være trapper op ad klitter eller andre ting og sager

er et bestemt årstal der skal være afgørende for hvorvidt en installation kan være der eller ej derfor har jeg også sagt jeg

omkring det arbejde vi har igangsat i regeringen når det gælder kystsikring så længe vi ikke får skader

på sider i forhold til den konkrete sag i hjørring og

jeg bare lige kort nævne fordi min tid er gået på det her spørgsmål at hjørring kommune har tilkendegivet at de vil indsende en ansøgning om lovliggørelse

at mange andre har søgt om at få lov til at lave kystsikring med de såkaldte sten nu har de endelig fået lov og det tror jeg da også gør at en hel del af de borgere der er

har sommerhus deroppe nu kan sove roligt om natten så jeg er meget positiv

nogle hensyn der skal tages af landskabelig

så vi får lavet den rette model fra begyndelsen så må vi være ærlige og sige og det gælder i alle livets forhold at kommunikation kan være en vanskelig ting og når sindene er i kog visse steder rundtom i landet

og sådan er det også på det her felt men vi vil

for at folk kan sove trygt om natten at vi kan etablere hård kystsikring der hvor det er nødvendigt og at vi får lavet nogle helhedsløsninger langs vores kyster så vi ikke bare skubber problemet videre til

en helhedsløsning kan jo være rigtig mange ting og vi også diskuteret altså om det er hen over to kommuner eller

det er jo vigtigt at folk inden det bliver vinter igen

mere smidige processer processer der

hensyn til borgeren og borgerens situation end vi har haft hidtil det har ikke været ond vilje det har været

det kan vi se har nogle negative sideeffekter

når en praksis har været fulgt igennem så lang tid

kan der efter mit ministeriums vurdering ikke i dag sættes spørgsmålstegn ved lovligheden af den der kræves derfor ikke i dag en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven når kystdirektoratet udfører kystbeskyttelse det er dog vigtigt at der ikke kan rejses tvivl om grundlaget for en så betydningsfuld opgave som den statslige kystbeskyttelsesindsats er derfor overvejer vi også i mit ministerium i øjeblikket hvordan vi kan tilvejebringe et mere klart juridisk grundlag for kystdirektoratets kystbeskyttelsesindsats end den nævnte praksis og det kan gøres på flere måder en måde er at indføre en tilladelsesordning i kystbeskyttelsesloven men vi er stadig væk i gang med overvejelserne vi kigger naturligvis også på hvordan andre lande håndterer det her og kystdirektoratet indgår i tværnationale samarbejder

og det ved jeg at spørgeren er tryg ved

bygger på følgende elementer hverken miljø og fødevareministeriets departement eller andre danske myndigheder har den faglige ekspertise til at overtage

derfor har jeg ingen planer om at flytte den opgave fra kystdirektoratet den kommende ordning skal dog tage højde for reglerne om myndighedsinhabilitet som spørgeren også adresserer vi skal derfor nøje overveje hvordan vi bedst kan håndtere det forhold at kystdirektoratet ville skulle søge om tilladelse hos sig selv hvis løsningen bliver en tilladelsesordning

ikke ualmindeligt at en myndighed kan have flere kasketter på

spørgeren ligesom jeg har stor tillid til at vores myndigheder udfører arbejdet

er tilfreds med alt det arbejde myndighederne

myndighed over alle andre og man kan give afslag og tilladelse så kan det nogle gange godt virke hvad kan man sige forkert på borgerne at

jeg synes jo også at det bør være sådan at når

det kan have en effekt andre steder og derfor

er godt klar over at der ikke er en myndighed der har samme erfaring og samme viden som kystdirektoratet

ved jeg måske heller ikke om jeg ville være mere tryg hvis ministeren fik opgaven

det kan godt give noget murren i krogene når en myndighed har to kasketter på

det er egentlig den problematik jeg gerne vil have

i det her tilfælde kystdirektoratet foretog sig ikke skulle være det bedst tænkelige for beskyttelsen

sat op for vestkysten

men jeg tænker at vi grundlæggende set

har et meget meget fint setup omkring det her men jeg forstår godt at der kan være murren i krogene det forstår

måtte bygge en garage men nu må kommunen godt

det ses jo også nogle steder trods alt alt så uanset hvor meget tillid man har til en myndighed

jeg ved ikke hvordan man for eksempel gør det i sverige

om der er noget myndighedsinhabilitet der

det så er et problem forstå mig ret der er så problematisk at vi bør handle på det

træde i karakter og stoppe kommunal eller regional kassetænkning siden ministeren jo klart har fastslået i sine tidligere svar til sundheds og ældreudvalget at det er den myndighed der har den tætteste kontakt til borgeren der skal udlevere hjælpemidlet hvis det er bevilget og der er

at borgerne altså ikke må komme i klemme

det der er fastsat som princip i det såkaldte afgrænsningscirkulære som jo siger at hvis der er tvivl om hvorvidt det er regionen eller kommunen som spørgeren jo også

kommune og det være sig region som har den tætteste kontakt med borgeren

levere det pågældende redskab til borgeren og så må betalingsspørgsmålet efterfølgende afklares myndighederne imellem afgrænsningscirkulæret hører jo til

sundhedsministerens ansvarsområde men jeg ved fra sundhedsministeren at spørgsmålet om en bedre håndtering af snitfladerne imellem

og kommunernes tildeling af behandlingsredskaber og hjælpemidler faktisk bliver behandlet i udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som skal afrapportere her i juni

når rapporten foreligger og den tror jeg faktisk godt kan gøre os klogere også

så vil jeg tage kontakt til sundhedsministeren med henblik på at drøfte hvordan vi

så ingen bliver sendt ud i ingenmandsland mellem to sektorer mens myndighederne finder ud af

lille pige er heldig for hun har forældre som er indstillet på at gøre alt for at undgå følgesygdomme derfor er de meget omhyggelige med at måle blodsukker og regulering af insulin i de tre år har de to forældre fire og tyve syv målt blodsukker hver anden time de har samtidig begge to job de skal passe og deres lille datter skal passe sin skole de får ros af sygehuset for den fine pasning men sygehuset har angiveligt også konstateret at de klarer det fint med de nuværende redskaber kommunen vil heller ikke betale for de klarer det jo fint vil ministeren komme med et bud på hvem der skal betale for den glukosesensor som alle er enige om

for at sikre at det fornødne samarbejde

ind for at stikke i den lille pige datterens fingre er ødelagt af de mange stik som jo er fuldstændig unødvendige netop når der findes ny teknologi kommunen kan naturligvis læne sig tilbage og vente på at en hel familie vælter eller forebygge at det sker ved at bevilge den her glukosesensor som et hjælpemiddel til at opretholde et normalt familieliv vil ministeren ikke medgive at man med rette kan pålægge kommunen at afholde udgiften uanset hvem der

hjælpemiddelreglerne siger jo også netop at støtten skal ydes til det bedst egnede og

det billigste hjælpemiddel og det er den samlede vurdering

skal ligge til grund så jeg ser frem til det udvalgsarbejde

og så vil jeg som sagt tage en drøftelse med sundhedsministeren om

at kommunerne skal løse problemet eller at regionerne skal løse problemet når det så ikke sker

at de regler naturligvis skal følges derfor vil jeg også gerne være meget klar

at jeg forventer at man afklarer de problematikker og fremmest tildeler

jeg erklærer mig fuldt ud enig med ordføreren i at en

kommune og region det er ikke rimeligt men det er også ude i region og kommune

og

er det vigtigt for regeringen at familierne har en mulighed for at få et tilskud til privat pasning i stedet for dagtilbudspladser lige præcis fordi det kan være med til at give den fleksibilitet i hverdagen som nogle familier har brug for og det kan der være rigtig mange forskellige årsager til

og derfor vil det også være naturligt at kigge på de regler som i dag gælder for tilskud til privat pasning og dermed også

den forbindelse oplyste jeg også på samrådet at jeg ser

eventuelle justeringer for de private pasningsordninger som et led i det udspil

lagt os fast på det konkrete indhold på nuværende tidspunkt

kan jeg af gode grunde ikke oplyse nu hvilke initiativer som konkret vil indgå i udspillet når det bliver offentliggjort

sige at det er vigtigt at fastholde at private pasningsordninger jo ikke er dagtilbud i dagtilbudslovens egentlige forstand det er en ordning som i meget vid udstrækning skal kunne honorere den enkelte families behov

der også kan være elementer som er mere usikre end i dagtilbud for

opsige en aftale om pasning af et barn hvilket et dagtilbud jo i udgangspunktet ikke kan så det vil være et kardinalpunkt for regeringen at eventuelle justerede regler i

private pasning ikke må spænde ben for de fleksible løsninger som nogle forældre har brug for for at få hverdagen til at hænge sammen samtidig med at barnets tarv naturligvis varetages

lavt fremmøde at man så skældte ud på de mennesker der var mødt op så

mente at der var bekymringer der skulle overvejes

tog man det gerne med

jeg ønsker at alle børn skal have en god start på livet

når ministeren nu er citeret for at sige

kvaliteten og tilsynsdelen så bliver jeg positivt overrasket for det er jo

og og det er steget siden maj to tusind og femten hvor den daværende regering fremlagde sin børnepakke der kunne man læse at det var

syv tusind otte hundrede børn

og ti var det fem tusind to hundrede og syv og tyve børn

at se på kvaliteten og tilsynsdelen så

tænker ministeren at forældrene har brug for bedre oplysning omkring de private pasningsordninger og tænker ministeren også at der er en udfordring i forhold til cpr numre og registrering af børn

jeg synes kun at det er af det gode hvis der eksempelvis er flere

passer børnebørn i private pasningsordninger

jeg kan bare se at der er sket en stor stor stigning jeg kan se at det af den tidligere regering

af tilskuddet udbetales til forældre med børn mellem nul

hvor det i dag er omkring ni tusind børn så jeg vil spørge ministeren

det må der jo være hvis ikke ministeren er citeret forkert

dr nyheder så vil jeg gerne

ministeren til at svare på

det er at ministeren ønsker at at gribe ind

l en hundrede og syv jo har foreslået at stille yderligere indholdsmæssige krav til de private pasningsordninger og som følge

sker der en styrkelse af kommunernes tilsyn så jeg synes jo sådan set at vi gør noget og jeg stiller mig også

det går jeg ud fra at ministeren gør fordi ministeren har en bekymring

som passes i private pasningsordninger er det

vækker ikke store voldsomme bekymringer hos mig men derfor

drøfte og diskutere både kvalitet

på jagt efter penge men der er givetvis lærere rundtomkring på landets folkeskoler som ville ønske at der var afsat flere penge til arbejdet med elevernes læring og trivsel på netop deres skole og det er jo meget forståeligt at man som fagperson ønsker at forbedre de rammer man arbejder under jeg var ikke til stede under den høring om trivsel som henrik dahl deltog i forud for sit interview til

men jeg kan forstå at det er den høring som er konteksten for artiklen som spørgeren henviser til jeg kan også forstå at henrik dahl i citatet som spørgeren henviser til refererer til en generel pointe fra jørgen s dich om den herskende klasse konteksten for svaret til folkeskolendk

forholde mig til nærmere jeg kan blot konstatere at driften af folkeskolen er en kommunal opgave som blandt andet byder på at sikre ordentlige rammer for elevernes trivsel og heldigvis har vi i folkeskolen dygtige lærere der til stor glæde og gavn for eleverne

har forældrene et ansvar for gennem opdragelsen af deres børn at sikre de bedste forudsætninger for at de trives

tror jeg det er meget naturligt at man som fagperson ønsker

overordnede rammer vil der så typisk være en skoleleder

men jeg kan forstå at det er meget interessant

vidt jeg husker skrevet af en socialdemokrat men men det kan vi jo

vi mødes igen og diskutere

sagt om reformen er

det er fuldstændig uigenkendeligt for

henrik dahl mener ministeren at de offentligt ansatte herunder lærerne kan betragtes som hæmningsløse og skamløse i deres

ministeren er enig eller uenig med herre henrik dahl i

helt relevant at spørge om ministeren mener at det er rigtigt lad mig så spørge sådan

indkaldte den tidligere minister fra socialdemokratiet christine antorini i en række

mange forskellige ting blandt andet det videnskabelige grundlag for de prioriteringer som hun

sådan kan man jo lægge sit tryk forskellige steder

min partifælle her jeg vil også gerne høre om

er ministeren enig med liberal alliances undervisningsordfører henrik dahl i at offentligt ansatte særlig lærerne fremstiller nogle børn som ofre

er det sådan at ministeren forholder sig præcis på samme måde som

at folkeskolen

ude i kommunerne kommunerne har folkeskolen som et af deres fuldstændig primære

at levere en ydelse der er det da min forventning at det er et af de områder hvor man vil sørge for at det

sådan at børnene kan få rigtig god undervisning

den måde som man driver folkeskole på skal

penge til folkeskolen i fremtiden vi kender jo alle sammen

fjorten milliard kroner mindre på det offentlige område og sekstentusind færre medarbejdere kom lige lidt konkret ned i i teksten og

en solid opgavemængde det er min opgave som minister at sørge for stille og roligt

implementere de ting som er blevet sat i søen og gøre det i respekt for de professionelle der arbejder i folkeskolen

genvinde glæden ved deres arbejde

forsvundet forduftet simpelt hen fordi man ikke har kunnet genkende sit arbejde

folkeskolereformen gør ondt på eleverne og man så hører ministeren nu

vil anerkende at den økonomiske politik som den her regering fører vil betyde at der vil være færre penge til den offentlige sektor det er rigtigt nok at folkeskolereformen blev til i en periode hvor der var flere penge til den offentlige sektor end der er under den nuværende regering

ikke få ministeren til at anerkende at hvis man gennemfører liberal alliances økonomiske politik og det er jo også det spørgsmålet relaterer sig til så vil der være færre penge til den offentlige sektor

at de problemer

vil blive om noget endnu større

samråd og i alle mulige andre sammenhænge

samarbejdet mellem lærere og pædagoger

gør ondt på eleverne

at den gør ondt på eleverne det kan eksempelvis

betyder noget for os i liberal alliance og det er nu min opgave at sørge for at tingene kan

hænge godt sammen sådan at børnene trives i et børneliv

så vil der være færre

udmønte sig i

færre penge til at gennemføre nogle af de reformer der er vedtaget i brede forlig

den regering som liberal alliance nu er trådt ind i

før mener ministeren

det uden at det vil have nogen som helst konsekvenser for

jeg tidligere har nævnt at jeg talte med en skolehistoriker der sagde at hun

og det er de rammevilkår som folkeskolen

hvad de økonomiske rammer er i kommune a

at ministeren forholder sig til den økonomiske situation arbejder hun så i fremtiden for

at den offentlige sektor er marineret i penge så må der skulle spares nogle steder er det det

i højere grad mulighed for lokalt at træffe nogle valg det tror jeg

uanset hvordan de økonomiske rammer er som jeg nævnte for den anden

de økonomiske rammer for folkeskolen er helt forskellige alt efter hvilken kommune man

frihedsgrader så man kan tilrettelægge

its puljen er endvidere fuldt udmøntet pengene er med andre ord brugt op set i lyset af den økonomiske situation har vejdirektoratet gjort det de nu engang må gøre i sådan en situation vejdirektoratet har ud fra en samlet trafikfaglig og beredskabsmæssig vurdering prioriteret deres samlede its its portefølje konsekvensen er at nogle tavler fastholdes og andre nedtages med hensyn til vejdirektoratets prioritering hæfter jeg mig ved at vejdirektoratet ud fra en samlet vurdering beholder tavlerne de steder hvor vejdirektoratet vurderer at tavlerne er af særlig væsentlig betydning det er ved udvalgte broer og tunneler for eksempel ved limfjordstunnelen i slutningen af januar to tusind og sytten modtog forligskredsen som spørgerens parti også er en del af vejdirektoratets orientering om den forestående tilpasning af den samlede its portefølje

er bilisterne glade for dem de øger trafiksikkerheden så virker det jo lidt bizart at jeg i sidste uge da jeg selv kørte på motorvejen

kunne se vogne fra vejdirektoratet

de tavler ned når vi ved de fungerer hvis det er sådan at ministeriet kan se at

udløber hvorfor indkalder regeringen så ikke den grønne forligskreds og finder de tredive million

af de projekter som man vil igangsætte og

jeg har ikke haft den vurdering at der har været det ønske

at nogen har ønsket at opgive noget som man tidligere har besluttet skulle igangsættes for at finde penge til its systemer

systemer er en god ting men i den situation hvor man skulle prioritere midlerne

de ting man alternativt skulle spare på hvis man ikke sparede på its at

for at der er et ordentligt beslutningsgrundlag og hvis

og pille dem her ned for så senere når vi finder pengene

helt molboagtigt altså er det ikke sådan manglende rettidig omhu og og kunne man måske forestille sig at regeringen nu

penge tredive million kroner om året så vidt jeg kan se fra dagspressen det vil kræve

at hænge igen så vi kan få trafiksikkerhed og

to meninger om hvorvidt der er penge tilovers i den grønne forligskreds det er der kun en mening om

hvis der var penge tilovers så havde vi sandelig allerede kunnet finde ud af at bruge dem på ting som vi synes der mangler det er ikke fordi

overskud af midler og mangel på projekter vi gerne vil anvende dem på der er tværtimod et underskud af midler og et overskud af projekter vi gerne vil anvende dem

og måske se at trafiktavlerne bliver sat op der er vel ikke noget at sige til hvis der skulle være en enkelt bilist hist og pist der synes at det er en anelse

rettidig omhu herinde på slotsholmen fordi regeringen ikke har

at nedprioritere nogle udgiftsområder i den grønne forligskreds for til gengæld at bruge pengene på its systemer så ville regeringen ikke kunne

fordi regeringen i sig selv ikke udgør et flertal

lovgivende magt der har magten

den tolvte januar to tusind og sytten fik forligskredsen en aktuel status af

as om femern bælt forbindelsen og den tyske myndighedsproces og den trettende januar to tusind og sytten oversendte jeg til folketinget anlægsstatus for andet halvår to tusind og seksten

den aktuelle forsinkelse på seks måneder

den aktuelle forsinkelse på seks måneder var årsagen til at jeg valgte at skrive til min tyske kollega forbundstransportminister alexander dobrindt for at udtrykke min bekymring for yderligere forsinkelser i den tyske proces for myndighedsgodkendelse af femern bælt forbindelsen når reinhard meyer i løbet af

kommer til københavn for at præsentere

jeg tror at forligskredsen bag femern bælt forbindelsen deler denne bekymring jeg vil gerne understrege at der ikke foreligger en ny situation for femern bælt forbindelsen og at vi ikke har fået en ny tysk tidsplan hvis det havde været tilfældet havde jeg naturligvis straks informeret forligskredsen og folketinget herom derfor ser jeg ikke behov for at have orienteret forligskredsen før brevet blev afsendt men jeg burde naturligvis have orienteret forligskredsen om forligskredsen om brevet den sekstende februar hvor brevet blev afsendt i stedet for at det først skete med en med en oversendelse til folketingets transport bygnings og boligudvalg den

jeg forventer ikke yderligere forsinkelser men hvis det skulle ske kan det få konsekvenser for femern bælt forbindelsen det er vi udmærket klar over i danmark og vi har drøftet det i femern bælt forligskredsen og i folketingets transport bygnings og boligudvalg ved flere lejligheder med brevet ville jeg sikre mig at den tyske forbundstransportminister også var bevidst om problemet da det er ham der i forhold til traktaten mellem danmark og tyskland om femern bælt forbindelsen

i forhold til den her dygtige bestyrelse man har til at sidde i femern bælt as det var vel betimeligt at tage dem med på råd i

se fremgå nogen steder det er også en del af det her spørgsmål har det været sket

taget bestyrelsen i

private virksomheder til råds først

en femern bælt forbindelse

jeg mener ikke nødvendigvis at der er grund til at spørge i femern as før jeg taler med den tyske transportminister det mener

man bearbejdede klager og så videre på i tyskland og så kunne det vel egentlig have været betimeligt måske at rådføre sig med de her mennesker når nu man

i berlin men i kiel og jeg kan se

føler måske at ministeren går udenom og prøver at skyde genvej

alexander dobrindt var at gøre ham opmærksom på et fælles problem vi har med

forsinkelser i forhold til opførelsen af femern bælt forbindelsen hensigten var ikke at starte en mediedebat i tyskland men da transportudvalget rejste til tyskland følte jeg det var naturligt at informere transportudvalget om at brevet var afsendt det gjorde så at dokumentet blev offentligt tilgængeligt ikke fordi der var nogen der lækkede noget men det blev lagt på folketingets hjemmeside som sådan noget nu

om hvorvidt jeg undsagde slesvig holsten og så videre

sådan at henvendelsen til den tyske transportminister kunne nøjes med at være en henvendelse til den tyske transportminister

det halter lidt vi måtte jo også sige til de

tyske myndigheder at vi

vi sådan blev mødt med de helt store smil på den måde som det var håndteret der var nogle der virkelig følte at de

til vægs netop fordi de ligesom var blevet sat sat ud af spillet i de handlingsprocesser der skulle være fremadrettet derfor vil jeg bare spørge

så der er en meget tæt dialog med slesvig holsten men det er ikke slesvig holsten som den danske stat har en aftale om femern bælt med det er med den

jeg har en kommunikation og bør have en kommunikation kørende

de udfordringer som vores fælles projekt står

slesvig holsten er i den forbindelse myndighed og behandler

men aftalen om femern bælt er med den tyske

og derfor skal der også være en samtale mellem mig

involveret alle tre parter jeg tror nok det er kommet lidt bag på dem i slesvig holsten at man har det syn på det

går jeg til til den overordnede og så har de bare

jeg er selvfølgelig bevidst om

at det også er vigtigt at vi overholder vores del af det sådan at alle de aftaler der er lavet og som snart udløber

jeg var ikke helt bevidst om hvorvidt min tyske kollega i berlin var lige så bevidst om de udfordringer der var

holsten som jeg er så synes jeg da det var min pligt

dele min bekymring med den tyske forbundstransportminister for ellers ville jeg vel kunne blive kritiseret for det modsatte nemlig at jeg sad

ikke havde gjort min tyske kollega i berlin opmærksom på

den er værre end i danmark og det irriterer os alle sammen at det her projekt gang på gang bliver forsinket men men

vil kunne forsinke projektet yderligere i og med at man nu har fået gjort nogle mennesker der sidder med det her

godkendelsesarbejde rigtig godt og grundigt sure

en anden gang indkalde forligskredsen eventuelt

bestyrelse når vi skal tage de her skridt jeg

på et eller andet tidspunkt finder man vel den

balance og jeg kan ikke helt regne ud om det er mig der skal finde den rette balance

udvalget der skal finde den rette balance men

for lidt og for meget på samme tid tror

at tale med den tyske forbundstransportminister

det er sagt vil jeg gerne starte med at sige at vilkårene i vejtransportsektoren er et emne som bliver diskuteret i hele europa det gør det fordi det er et område som i høj grad er reguleret på eu plan

jeg håber at socialdemokratiet støtter dette arbejde så vi kan få skabt de fælles europæiske løsninger

det med arbejdskraft fra udlandet

ikke nogen tvivl om at de regler vi har på området efterhånden

ord på hvad ministeren mener om selve

udtryk for voldsom social dumping når folk skal leve for syv tusind kroner om måneden

også en underminering af det europæiske arbejdsmarked og danske arbejdsmarked

de vilkår der gør sig gældende

anerkender vi det arbejde der bliver gjort på europæisk plan for

når det er jeg stiller spørgsmålet er det måske også fordi det her eksempel med arbejdskraft fra filippinerne og danske vognmænd der er involveret i den her systematik

få ministeren til at overveje om ikke der skal

engagement i at få de her klare regler

mere klare europæiske regler på det her område

ikke snart nogle andre boller på suppen i forhold til at få strammet op for ellers risikerer vi jo at der slet ikke er noget reelt dansk eller europæisk arbejdsmarked på det her område men at det bliver overtaget af fuldstændig wild west

import af arbejdskraft fra lande som

samme vilkår som i danmark så

gerne have ministerens reaktion på det her fænomen og ministerens holdning til om ikke der skal nogle helt andre boller på suppen

at der kommer filippinere til europa

og får status af arbejdskraft

her eller hvis de kommer til østeuropæiske lande og får status af arbejdskraft dér jeg må henvise til andre ministre for

et billede på hvor langt vi er ude

sammenhæng og i den kontekst jeg vil have ministeren til at forholde sig til det og er der ikke en alarmklokke der ringer meget meget højt nu

at der sker det voldsomme at der kommer import af

bør vi ikke have meget klarere regler på det her

om immigrationslove og

den ene ting den anden ting er kan vi ikke få speedet processen op i forhold til at få klarere og mere tydelige cabotageregler på det her område og endelig som det sidste er der andre tiltag

eller er der andre tiltag vi kan gøre for at komme det her

særlig i de rige kommuner i hovedstadsregionen analysen er opgjort på postnumre

vil derfor henvise herre kaare dybvad til enten at stille spørgsmålet til økonomi og indenrigsministeren eller socialministeren

omformulere spørgsmålet hvis herre kaare dybvad mener at der er en boligpolitisk vinkel jeg skal forholde mig til analysen viser hvilke postnumre i danmark der har de højeste henholdsvis de laveste indkomster samt hvordan disse indkomster har udviklet sig og mens det er meget entydigt at det er i postnumrene i nordsjælland og københavn k man ser de højeste husstandsindkomster er det straks mindre entydigt med hensyn til de laveste indkomster som er spredt over hele landet

det postnumre som nørrebro odense

det er et problem for mangfoldigheden i danmark at indkomsten er steget mere i de rige postnumre end i de fattige og at uligheden på den baggrund er vokset

sammenfaldende med gellerupparken på den måde

de to største almene boligområder her

en større og større koncentration af folk lave indkomster

de områder hvor der er lave indkomster stiger

nogle områder i landet hvor man har meget høje indkomster

en stigende indkomst sammenlignet med med landet i øvrigt

om ministeren mener at det er fint og godt for den boligpolitiske udvikling at få en større

hele boligområder til at huse folk med særlige problemer og således har koncentreret de særlige problemer bestemte steder i stedet for

husning af mennesker med sociale problemer som man

tidligere jeg mener det er en fejl i den boligpolitik som er blevet ført i danmark fra

tresserne og frem at man har gjort det på den måde jeg ville ønske at man kunne

en boligpolitik der i højere grad åbnede op for ikke kun at bruge bestemte almennyttige

til husning af folk med boligsociale problemer

private udlejningsejendomme ved at betale ejerne det de ønsker at modtage for at huse folk med boligsociale problemer så

at det repræsenterer en eller anden værdi på boligmarkedet eller at det er positivt at

lokalsamfund som for eksempel

en dørtelefon altså

dem der bor i opgangen er jo det første klokkeklare eksempel på et gatet community i danmark og jeg synes at folk

det er bare

sit community i danmark og jeg ville ikke selv søge hen mod

og god ting i danmark at vi har så meget tillid til hinanden at vi ikke behøver at afskærme afskærme os fra vores naboer og folk i andre kvarterer på samme måde som man føler behov for at gøre i andre lande og det håber jeg er et gode

i vidt omfang får mulighed for at lave frikommuneforsøg og afprøve nye ting denne tilgang til frikommuneforsøgene understreges også af at regeringen har sagt helt eller delvis ja til sytten forsøg

beskrives lidt nærmere kun fem forsøg afvises

modtaget fem ansøgninger om billige boliger hvoraf tre imødekommes delvis mens to afklares nærmere ansøgningen om billigt nybyggeri fra roskilde kommune og københavns kommune er et af de frikommuneforsøg der skal afklares nærmere det fremgår af ansøgningen at kommunerne ønsker at drøfte med ministeriet om der kan dispenseres fra dele af bygningsreglementet med henblik på at bygge mindre og billigere boliger for eksempel i forhold til elevatorer ventilation og parkering og det vil vi selvfølgelig meget gerne drøfte med kommunerne trafik bygge og boligstyrelsen har allerede afholdt et møde med ansøgerne og skal holde et møde med ansøgerne igen i dag hvor rammerne for ansøgningen skal drøftes nærmere men vurderingen er at ansøgningen ikke var tilstrækkelig konkret til at den kunne imødekommes uden nærmere afklaring og nybyggeri er

og kan derfor ikke uden videre ændres eller omgøres efterfølgende hvis altså forsøget viser sig ikke at virke efter hensigten derfor skal der selvfølgelig være klare rammer for frikommuneforsøget for at det kan imødekommes

også bemærke at tilgængelighed for personer med handicap er vigtig at holde sig for øje i forhold til dispensation fra krav i bygningsreglementet og også på det punkt skal vi have klarhed over rammerne for ansøgningen

er helt i tråd med regeringens hensigt om at tilvejebringe flere billige boliger og jeg er allerede i gang med at forenkle bygningsreglementet for at gøre det lettere og billigere at bygge i danmark bygningsreglementet skal gøres mere smidigt og overskueligt og vi skal skære unødvendigt bureaukrati

roskilde det er dejligt at der bliver rykket på det det kan

glad for men jeg bliver næsten

som man ikke mener er blevet opfyldt altså ministeren siger at det

og depotrum

lavere normer for cykelparkering jeg synes det lyder lige præcis som noget af det

regeringen faktisk har efterspurgt og at helt i tråd med den ambition som regeringen har om at bygge små billige boliger så for god ordens skyld kunne det egentlig være meget rart at finde ud af hvad det er den her sag er blevet afvist på

ikke har været tilfredsstillende der må være et eller andet som det er faldet på

her og nu kan jeg ikke svare på hvad det konkrete problem er hvad det er

jeg har som repræsentant for sjællands storkreds

boliger i roskilde og hvis ministeren ikke

er det jo fair nok men jeg må også bare sige at den her grund står til at blive overtaget den første april og med det bureaukrati og den proces og alle de ting som er kommet ind over nu

den første april og så går der i hvert fald lang tid og man må bare konstatere at så

boliger som skulle hjælpe med at få regeringens ambitioner

spørgsmål skriftligt og konkret er at man kan få lige så hurtigt svar stort set på det konkrete spørgsmål man har og det spørgsmål som herre kaare dybvad nu beder mig om

der ikke er afklaret i ansøgningen om frikommuneforsøg fra københavns og roskilde kommuner har jeg jo ikke modtaget før jeg står her i salen i dag og kan derfor ikke svare på

jeg har fået et andet spørgsmål som jeg skulle forberede mig på

redskab på som hedder skriftlige spørgsmål med konkrete angivelser af hvad det

ønske om flere små og billige boliger

har et retskrav på at blive forlods overtaget hvis en række konkrete forhold er opfyldt der skal blandt andet foreligge særlige personlige grunde

sygdom eller lignende og anlægsprojektet skal berøre den konkrete ejendom særlig indgribende muligheden for forlods overtagelse er en beskyttelse af de berørte borgere som sidder i en særlig situation og som gerne skulle undgå at blive stavnsbundet til deres ejendom fordi der er et statsligt infrastrukturprojekt under planlægning den tanke har jeg grundlæggende sympati for ulempen er at forlods overtagelser koster staten penge også unødig mange penge så længe der ikke er valgt én linjeføring som det fremgår af aftalen om finansloven for to tusind og sytten vil regeringen her i foråret invitere forligskredsen bag togfonden til en tilbundsgående drøftelse af økonomien i de projekter forligskredsen prioriterer i den såkaldte fase

i fase en indgår også banen over vestfyn

december to tusind og seksten at spørgsmålet om valg af linjeføring skal drøftes på et møde i foråret to tusind og sytten hvor ministeren indkalder forligskredsen bag togfondsprojekterne

og nu

jo forår og solen skinner

ministeren har fundet en mødedato for det her møde

ministeren er gået i gang med at indkalde

er jo en fantastisk idé synes jeg som socialdemokrat den vil styrke den kollektive transport give bedre togforbindelser mellem de større byer og altså også styrke en række regionale

herunder den vestfynske jernbane

transportministeren også ved på den vestfynske jernbane så togfonden dk giver altså med andre ord mulighed for at bevare de små og

togstationer på vestfyn og og ikke bare det men også

og mellemstore togstationer på vestfyn og det er jo sådan med alle

det kan næppe være meget anderledes men politisk kan vi jo sikre at de berørte borgere hurtigst muligt får besked så derfor

marts måned april eller maj måned

virkelig vigtigt

er det allerede i den her måned

ser det som en positiv ting at der kommer flere friplejeboliger i danmark ligesom vi har friskoler og privatskoler som alternativ til folkeskolen

som et alternativ til den kommunale ældrepleje

for de ældre vil og skal ligesom alle os andre

er ældre mennesker præcis lige så forskellige som alle andre derfor skal der være forskellige plejehjem at vælge imellem når ældre ofte sammen med deres pårørende skal vælge hvor det er det rigtige sted at bo for lige præcis dem som spørgsmålet er formuleret kan man få det indtryk at friplejeboligerne er ved at erstatte eller udkonkurrere de kommunale tilbud det er bestemt ikke tilfældet antallet af friplejeboliger svarer nemlig til blot to

ens fordi håret bliver mere gråt

andre funktionstab der gør at vi får brug for hjælp og ikke kan alle tingene selv

set fuldstændig enig med med ministeren i

hun godt kunne tænke sig at der kommer flere friplejehjem

regeringen arbejder med et måltal for for hvor meget der skal konkurrenceudsættes i kommunerne har ministeren

plejehjemmene der gerne skulle være friplejehjem

at ministeren slap lidt hurtigt hen

en tilstrækkelig kvalitet alle steder det er vel en af af baggrundene for at man nogle

dårligere og sværere tungere rent sundhedsfagligt

den sundhedsfaglige kvalitet på de meget små friplejehjem der lukker rundtomkring det jo i nogle tilfælde fordi kommunen har vurderet at det ikke er faglig forsvarligt

fortsætte med at have så lille et tilbud selv om det kan være rigtig dejligt at

er det jo altså nogle ældre der meget ofte har brug for temmelig meget hjælp

kompetencer til de tunge ældre vi allerede

pessimistisk men trods alt være lidt mere optaget af om om man nu også har de sygeplejefaglige kompetencer der skal til men

bundniveau af sygeplejefaglighed tilknyttet et plejehjem eller

også kan jeg oversende et skriftligt spørgsmål

en mulighed at man i højere grad gav de kommunale plejehjem friere rammer så de kunne have en forskellighed og en mangfoldighed når det nu er det ministeren hylder eller er det kun noget man

for mange penge der røg over til de private tilbud på bekostning af de kommunale det sprang ministeren lidt

at vi kan få et a og et b hold i fremtiden hvis de her

regler og dokumentationskrav som gør at vi bruger personalets tid på

opgaver frem for på pleje og omsorg af de ældre

regler og krav kan både være statslige kommunale eller lokale jeg har valgt en bred tilgang så arbejdet får frie rammer til at undersøge alle de steder hvor regler og dokumentationskrav begrænser personalet i at give en god pleje og omsorg

jeg på nuværende tidspunkt ikke konkludere hvilke anbefalinger der skal komme ud af det igangværende arbejde

for eksempel investeringer i it systemer det afhænger af hvad arbejdet viser og det skal ses i en sammenhæng med alle anbefalinger når det er sagt

anerkender jeg at det er vigtigt at have fokus på hvordan vi bedst understøtter dokumentation også digitalt for selvfølgelig er nogle dele af den nuværende dokumentation nødvendig

jeg afventer derfor spændt hvilke anbefalinger

kan blive i ældreplejen det synes jeg fortsat er meget meget bekymrende men hvis det står til troende hvad ministeren møder frem og siger her i dag

til gengæld godt komme med anbefalinger der kommer til at koste penge

er brug for at få investeret i en ordentlig it infrastruktur så medarbejderne ikke skal bruge deres tid på langsomme og uddaterede it programmer når de skal lave de registreringer der er nødvendige og det er jo virkelig virkelig godt nyt jeg vil gerne indrømme her

at ministeren ville møde frem og sige

inden for den økonomiske ramme der er i dag

det jo svært at få armene det var virkelig godt nyt det giver nogle helt andre muligheder

taskforcens arbejde og det tror jeg også vil blive taget rigtig godt imod hos de parter som ministeren selv nævner nemlig dansk sygeplejeråd

som er blevet inviteret til at være med i en styregruppe

jo sad ved siden af en medarbejder der skulle ind og dokumentere i programmerne

registreringer for det var sådan set vigtige ting omkring medicin

sygdom som skulle registreres så så også dem der mødte på aftenvagten og natholdet kunne vide

så langsommeligt og så gammelt et system derfor tror jeg jo at noget af det man

pege på fra taskforcen hvis man har lov til det

der faktisk må nogle investeringer til på den korte bane for at frigøre de hænder vi har et fælles ønske om at frigøre i ældreplejen så

arbejdsgruppen godt må komme med nogle

og vil love en pose penge til it allerede i dag har kommunerne jo it systemer og bruger løbende penge på at udvikle og udskifte dem

og blive mulighed for det altså

koster noget på den korte bane men som til gengæld betyder at medarbejderne derude får langt bedre mulighed for

give pleje og omsorg og have den tid til de ældre borgere